indtræde den første januar to tusind og fjorten det har så efterfølgende vist sig at ikke alle områder kom med i den

forlængede forældelsesfrist herunder kommunernes praksis for beregning af grundskatteloftet efter denne bestemmelse

for at ligestille alle borgere

ensretter forslaget her forældelsesfristen for alle de situationer i den sammenhæng og det er vi i venstre naturligvis positive over for og vi vil gerne diskutere det yderligere vi har et par enkelte spørgsmål som vi kan drøfte med ministeren blandt andet hvordan

potentielt har et krav også bliver gjort opmærksom på det en ting er at vi ligesom laver en forlænget

hjælper det ikke så meget i den konkrete sag det er det ene

hvordan man så sikrer at procedurerne fremadrettet bliver strammet op så vi undgår at

sker noget tilsvarende men det er selvfølgelig nogle spørgsmål som vi kan få afklaret som sagt er venstre positiv over for

at de borgere der har fået opkrævet for meget i skat på grund af den ulovlige administration af ejendomsskatteloven ikke risikerer at deres krav om tilbagebetaling falder for forældelsesfristen i lovgivningen derfor forlænges forældelsesfristen ikke bare i forhold til § en

men nu også for de sager der vedrører

og stykke seks i ejendomsskatteloven da den daværende indenrigs og sundhedsminister

gennemførte ændringen af loven kaldte han det for en fremtidssikret model i dag står vi så

fremtid og jeg ved ikke om han har lyst til at gentage sine ord i dag hvis man ser på rigsrevisionens beretning om sagen er der i hvert fald

i indenrigs og sundhedsministeriet og skatteministeriet kritik af samarbejdet mellem de to ministerier kritik af skat for at have foretaget en ændring af den administrative praksis

overensstemmelse med loven og kritik af den alt for sene indgriben efter man blev bekendt med at man opkrævede skatter ulovligt

opkrævede skatter er da også en alvorlig sag en sag som jeg håber vi nu sætter punktum for ved at forlænge forældelsesfristen så borgerne kan få deres penge

på baggrund af henvendelser er loven blevet ændret i flere omgange først og fremmest er loven blevet præciseret

overensstemmelse mellem lovens intention og

imidlertid altid ligget dansk folkeparti stærkt på sinde at folk betaler den skat de er forpligtet til hverken mere eller mindre derfor kunne vi heller ikke leve med at

betaler en højere skat end loven foreskriver den eneste rimelige konsekvens

at borgere og virksomheder naturligvis skal have for meget indbetalt skat retur

ved økonomiforhandlingerne med kommunerne for to tusind og tolv hvor der blev opnået enighed om at pengene tilbagebetales og staten

og fornuftig løsning på sagen og vi har derfor valgt at støtte den hele vejen igennem løsningen har

imidlertid vist sig at være vanskeligere end først antaget

praktiske gennemførelse er besværliggjort af

kommunernes it system ikke umiddelbart kan udtrække en liste over hvem

også kan rejses krav efter lovens stykke fire og stykke seks og dermed ikke kun efter lovens stykke fem som først antaget hele dette lidt mudrede forløb har så ledt frem til i dag hvor vi her har et lovforslag der forlænger forældelsesfristen for de krav der kan støttes på den oprindelige lovgivning dette gøres for at sikre at alle får anmeldt deres krav

så kommunerne kan få styr på deres it vanskeligheder

kan konstatere tilbagebetalingens størrelse med videre

som jeg sagde i min indledning en rent teknisk tilretning af loven som kan sikre at ingen lider retstab som følge af denne sag det er en løsning som dansk folkeparti ubetinget kan støtte og jeg skal derfor meddele

lovliggjorde man så sidste år i december sådan at skattehullet nu er definitivt lukket

i lovens § en stykke fem de såkaldte stykke fem sager på den måde

sagerne tidligst er forældet første januar to tusind og fjorten siden da har det

imidlertid vist sig at der også er blevet opkrævet for meget

lovens § en stykke fire

uanset hvilken paragraf de er blevet opkrævet grundskyld efter foreslås den samme ændring i forældelsesfristen for stykke fire sager og eventuelle stykke seks sager som

forslag bakker det radikale venstre naturligvis op om da det netop handler om

at det rører

indbetalt pensionsbidrag i lyset af den udvikling giver det god mening at ophæve aldersgrænsen på fem og tyve

optjening af pensionsalder og reglen om tre års pensionsalder for ret til opsat pension det var et krav fra den forhenværende finansminister at der skete en skærpelse af fradragene i tjenestemandspensionen ved tilbagetrækning før folkepensionsalder målet er at reducere tilskyndelse til tidlig tilbagetrækning

som vi i venstre finder helt afgørende reglerne i loven skal ikke indbyde til for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

de kommende år derfor finder venstre det også særdeles fornuftigt at ophæve og løfte den pligtige

afgangsalder for en række tjenestemænd optegnet i forslaget som bekendt var det venstres finansminister der gav tilsagn om at fremsætte forslag om visse ændringer af tjenestemandspensionsloven så på den baggrund støtter venstre naturligvis forslaget og vi ser således frem til

i forbindelse med aftalen og overenskomstforhandlingerne i to tusind og elleve blev der indgået en aftale om at forhøje den pligtige

militære tjenestemænd der fratræder den første januar to tusind og nitten eller senere

den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen for tjenestemænd i politikorpset og

uniformeret personale i kriminalforsorgen afskaffes den pligtige afgangsalder

første januar to tusind og tolv

indførelse af en bestemmelse der giver finansministeren mulighed for at forhøje pensionsalderen i op til ti år for militære tjenestemænd der fratræder ved den pligtige afgangsalder samt at pensionsalderen

for tjenestemænd i politikorpset der er ansat inden den første januar to tusind og tolv og uniformerede tjenestemænd i kriminalforsorgen der er ansat inden den første januar to tusind og nitten uanset at de har

en fremregning af pensionsalderen til det halvfjerds år år modvirker nedgang i de berørte tjenestemænds pensionsdepoter på grund af den senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet socialdemokraterne bakker op om de resultater der er blevet indgået i forbindelse med aftalen og overenskomstforhandlingerne og kan støtte

videreføres muligheden for at elever der uforskyldt mister en uddannelsesaftale inden for en uddannelse der ikke kan udbydes med skolepraktik kan optages til skoleundervisning uden at have indgået en ny uddannelsesaftale venstre har tilsluttet sig aftalen

også opmærksomme på de kritiske høringssvar hvor kritikken primært

forstået på den måde at de videntunge erhverv der ikke i samme grad som andre erhverv opretter praktikpladser kan komme i klemme det vil sige at nogle erhverv er med til at betale en regning

ikke på samme måde har mulighed for at benytte sig af ordningen for det hører jo også med til aftalen at økonomien bag disse initiativer kommer fra arbejdsgivernes elevrefusion det vil sige at alle danske virksomheder med ansatte

de første to milliard kroner til denne ordning derfor skal der lyde en stor tak til erhvervslivet fordi man forholdsvis positivt stiller sig bag denne aftale og er med til at løse et stort problem

hånd med men jeg har også mødt frustrerede elever som på trods af en ihærdig indsats og utallige ansøgninger ikke har været i stand til at finde en praktikplads ganske enkelt fordi at alt for mange virksomheder

det er den problemstilling som som det her lovforslag forholder sig til med forslaget vil der blive oprettet tre tusind skolepraktikpladser altså praktikpladser som skal sikre at mange flere elever kan få lov at

færdiggøre deres uddannelse på skolen desuden vil der

skal sikre at det bliver lettere og mere fleksibelt for virksomheder at oprette praktikpladser der er nemlig mange situationer hvor en virksomhed måske kan overskue at tage hele ansvaret for en lærling

ansvaret deles med andre virksomheder og centeret står for koordineringen så bliver opgaven pludselig mere overskuelig og fleksibel sidst men ikke mindst

der er nemlig al mulig grund til at vi får flere virksomheder

for at vi også i fremtiden har god og faglært arbejdskraft i danmark ikke mindst for virksomhedernes egen skyld det er ikke nogen ny problemstilling at vi mangler praktikpladser i danmark

vores nye regering har sat sig for at løse dette lovforslag er et flot og vigtigt skridt på vejen til at løse problemet så derfor bakker socialdemokraterne

med den imødekommer vi unge menneskers behov for praktik selv om det foregår i skolen og ikke på en virksomhed der bliver oprettet fem hundrede flere pladser og der bliver lavet forsøg med praktikpladscentre så de unge kan komme i praktik på flere virksomheder der har været kritik af skolepraktikpladser og jeg forstår kritikken skolepraktik er den næstbedste løsning den kan selvfølgelig aldrig erstatte en rigtig praktikplads men den er et glimrende supplement til uddannelsen

for det tredje var det nødvendigt at gøre noget i den nuværende situation siden krisen slog ind over danmark er antallet af erhvervspraktikpladser faldet mens der er blevet flere praktikpladssøgende allerede den tidligere regering og dansk folkeparti erkendte dette og oprettede fem hundrede pladser med det nuværende forslag skabes der hermed i alt tre tusind flere

for det fjerde er det en dyr ordning og her kommer vi så ind på selve lovforslaget det er erhvervslivet der betaler gildet bidraget til arbejdsgivernes elevrefusion bliver hævet så arbejdsgiverne betaler næsten halvfems procent af de samlede udgifter ministeriet har fundet resten selv ministeriet pralede i sin pressemeddelelse

de mange penge som regeringen satte

unge men glemte at fortælle hvem der egentlig tilvejebragte midlerne

det fører mig frem til det femte når det er erhvervslivet der skal holde for er det uforståeligt at venstrefløjen samtidig ønsker at indføre sociale klausuler i forbindelse med aftalen heldigvis blev det taget af bordet efter pres fra dansk folkeparti og de øvrige borgerlige partier aftalen siger dog stadig at der skal nedsættes en arbejdsgruppe som skal kigge på de sociale klausuler et af de små borgerlige partier liberal alliance valgte på grund af dette at stå uden for aftalen det undrede os og gør det stadig måske misforstod man teksten lad mig dvæle lidt ved de sociale klausuler sådan som socialdemokraternes ordfører gjorde i vore øjne er en social klausul en uting

julesul en social klausul er et indgreb i den danske aftalemodel hvor arbejdsgiver og lønmodtagerforeninger forhandler sig til rette vi skal som politikere ikke blande os i dette hvis de under overenskomstforhandlingerne

enige om sociale klausuler så fred være med det men vi skal holde os langt fra det sociale klausuler er et rigidt system der gør vort arbejdsmarked mindre smidigt mens sydeuropæiske lande med misundelse kigger på vores smidige arbejdsmarked ser det ud

den danske venstrefløj vil gå dem i bedene det er som om venstrefløjen har glemt hvad det vil sige at have et arbejdsmarked fordi man i så mange år kun har været optaget af for eksempel at hæve overførselsindkomsterne sociale klausuler er ideologi og det er dårlig ideologi erhvervslivet har brug for at kunne være smidigt vi skal ikke belaste det unødigt i en tid hvor danske virksomheder er ude i en voldsom kappestrid vi skal hjælpe dem jeg ved hvor svært det kan være for venstrefløjen at forstå hvad der egentlig kræves for at kunne leve af sin virksomhed men så kunne man jo lytte til dem der har forstand på det det er vel ikke for meget forlangt

arbejdsgivernes elevrefusion som i høj grad finansierer aftalen

ved at

hvis ikke vi gjorde noget ville der forsvinde en fem hundrede praktikpladser den første januar hvor den nuværende aftale udløber med det her forslag forlænger vi aftalen om de fem hundrede skolepraktikpladser endnu et år

fem hundrede skolepraktikpladser oven i de andre en fem hundrede pladser det skal ses som en midlertidig forstærkning der netop er midlertidig snart skal vi i gang med at drøfte en egentlig uddannelsesgaranti der sikrer praktikpladser nok så alle kan afslutte deres erhvervsuddannelse

radikale venstre er vi godt tilfredse med dette første skridt

der er så mange forskellige partier der står bag den her aftale

ændring af arbejdsgivernes elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser

økonomiske incitamenter samt en forhøjelse af arbejdsgiverbidraget til arbejdsgivernes elevrefusion med tre hundrede og ni og firs kroner årligt det er vigtigt at vi forholder

i mange år og det er med stolthed vi står her i dag den her regering tager nu fat

praktikpladser og gør noget for at skaffe

fat i brugen af sociale klausuler herigennem kan vi skabe endnu bedre muligheder for at komme praktikpladsproblematikken til livs

ansvar skolerne os politikere og resten af samfundet for at sikre at alle unge kan få en uddannelse

vi har et langt stærkere jeg tror

økonomisk incitament til arbejdsgiverne sådan at de er mere ihærdige med oprettelse af

forstås på den måde at virksomheder der ikke tager lærlinge betaler mere til ordningen end de virksomheder der rent faktisk løfter løfter deres ansvar det vil nogle kalde en økonomisk sanktion men jeg tror at vi må se i øjnene at med den træghed der har været været i erhvervslivet med hensyn til at oprette praktikpladser

kan det nok være nødvendigt at gå den vej det er også derfor at enhedslisten meget gerne ser

en mere håndfast brug af de sociale klausuler på det her område det ser ud til at det er nødvendigt og så kan jeg ikke se noget som helst problem i det tværtimod vi bruger skatteydernes penge og vi skal sikre os at skatteyderne får mest muligt ud af dem også på det her område

bør vi ikke have så snæver en opfattelse af begrebet kvalitet som nogle her i salen har givet udtryk for det er en kvalitet i en levering af en ydelse til det offentlige at man også løfter et ansvar i forhold til at oprette

fordi de er med i det her det vil jeg da gerne gøre en stor ros til hver eneste arbejdsgiver der løfter sit ansvar og opretter praktikpladser til unge mennesker en eller flere hver eneste praktikplads tæller

stor ros til de arbejdsgivere og så ser jeg frem til de videre forhandlinger om at få en egentlig uddannelsesgaranti

er at det

gerne præcisere til de ordførere der har været oppe og tale positivt

sociale klausuler at der altså er forskel på

et ansvar og blive pålagt et ansvar

vi har mange muligheder for at gå i en positiv positiv dialog med virksomhederne for at skabe flere praktikpladser også i denne situation vi kan have uddannelsescentre vi kan

elever kan tage praktik i de af vores

få lavet nogle frivillige aftaler det kræver benhårdt arbejde i stedet for at gribe til det som jo er det nemmeste værktøj for folkevalgte nemlig tvang hvis vi tvinger

til at oprette praktikpladser ved at true dem på deres brød får vi dårligere uddannelser til de unge og praktikforløb hvor de unge ikke er ønsket hos virksomheden vi får højere offentlige udgifter når offentlige institutioner skal indkøbe i

til forekomsten af praktikpladser og ikke i forhold til pris og kvalitet

da sociale klausuler i sagens natur kun kan håndhæves gennem overvågning af både indkøb og virksomheder liberal alliance

venstre

glad for at der også er blevet lavet flere skolepraktikpladser med den her aftale for selv om det mest optimale havde været at alle praktikpladser havde ligget i den private sektor må vi også erkende at efterspørgslen ikke er til det på nuværende tidspunkt men at den også vil komme igen

vil det blive sværere og sværere at få kvalificeret arbejdskraft hvis ikke vi

griber ind det er simpelt hen hjælp til selvhjælp fordi det sikrer at vi har dygtige svende dygtig faglært arbejdskraft om fem ti år lige nu må vi desværre erkende at

særlig meget gang i væksten i danmark det buldrer ikke af sted som det gjorde for bare år tilbage og derfor

jeg også sige at jeg og de konservative har været meget opmærksomme på at vi ikke skulle forhandle en aftale på plads som ville lægge store begrænsninger på vores erhvervsliv vi har øget aer bidraget nuvel så arbejdsgiverne kommer til at betale lidt mere helt nøjagtig tre

men det er fortsat en tålelig omkostning for erhvervslivet langt værre

det være blevet hvis det oprindelige forslag om sociale klausuler var blevet vedtaget i det stod

kunne blive anvendt men samtidig

et meget meget stramt krav et stramt krav som ville betyde at kun de store virksomheder

det vil skævvride konkurrencen hvis det kun er store virksomheder der kan komme ind og byde så det er vores vurdering at

skal vi passe på med at stramme skruen for hårdt vi skal undlade at stille krav

for konservative har det derfor været en topprioritet

skal ramme vores små virksomheder men at de kun skal være aktuelle for store virksomheder i forbindelse med store offentlige udbud store offentlige opgaver jeg er meget tilfreds med

så får vi jo netop kigget på hvordan vi får skabt en ubureaukratisk og

er ikke blevet nævnt af så mange ordførere men det er ganske vigtigt

få en lærling ind til et enkelt forløb frem for at skulle tilbyde et fuldt forløb

vil de fleste ude i salen så tænke

som holder sig tilbage fra at tage en lærling fordi de kun kender til den traditionelle måde

lærlingene altså er i flere virksomheder

det også vigtigt at man tager et opgør med de her myter om at det er besværligt at tage lærlinge

faktisk fik videreført en kampagne

som skal give virksomheder lettere og bedre adgang til oplysninger om at ansætte elever

med til

fordi de jo ved at det danske erhvervsliv er afhængigt af rigtig dygtige unge mennesker

hvor vi skal gøre os umage med at lave en fælles aftale så er det

der bygger på at vi har et arbejdsmarked hvor parterne er i tæt dialog og

hvordan man udvikler vekseluddannelsesprincippet for gode

det afspejler også at vi her i folketinget har

lave en bred aftale hvor vi tager udgangspunkt i det der er problemet nemlig at der lige i øjeblikket er otte tusind to hundrede

er der så fire tusind elever som er i skolepraktik

stadig væk sådan at der ikke er tilstrækkelige muligheder for at de kan gøre deres erhvervsuddannelse færdig så en stor tak

rigtig konstruktivt ind i forhold til

hvordan vi får en mere permanent udvidet uddannelsesgaranti sådan at det ikke er noget vi behøver at diskutere fra år til år men at skolerne og de unge

kan planlægge efter at man kan regne med at man har en god chance for at man

gøre sin uddannelse færdig når man starter på erhvervsuddannelsesvejen

en af de ting som er helt afgørende for at unge har mod og lyst til at vælge en erhvervsuddannelse for det er der mange unge der gør men hvis der hele tiden bliver sået tvivl

så tager jeg en mere sikker vej via de gymnasiale uddannelser

til i fællesskab at arbejde for at vi får lavet en praktikpladsløsning også efter dette

forhold til det akutte behov der er for flere praktikpladser

at vi viderefører de gældende tilskudsordninger for arbejdsgivere der indgår aftaler med erhvervsuddannelses og egu elever

fortsætte ordningerne finansieres ved en midlertidig forhøjelse i to tusind og tolv

og fjorten af arbejdsgiverbidraget til arbejdsgivernes elevrefusion som udbetaler præmie løntilskud og bonus ordningerne er udgiftsneutrale for arbejdsgiverne under et og understreger arbejdsgivernes medansvar for at sikre uddannelse af fremtidens arbejdskraft

uddannelsesgarantien ved at videreføre den midlertidige udvidelse af adgangen til skolepraktik for elever der via skolepraktik har gennemført et trin af en trindelt erhvervsuddannelse lovforslaget viderefører også to midlertidige ordninger der sikrer at elever der bliver

det handler om løntilskud til praktikvirksomheder og mulighed for optagelse af elever i uddannelsens skoledel uden uddannelsesaftale selv om der ikke er skolepraktik i den pågældende uddannelse i folketingsåret to tusind og tolv til tretten vil vi tage lovgivningen om disse ordninger op til revision det forhøjede bidrag til aer ophører dog efter forslaget fra

aftalen jeg citerer fra aftalen sociale klausuler om praktikpladser i offentlige udbud kan bidrage til at tilvejebringe flere praktikpladser

en tværministeriel arbejdsgruppe som skal beskrive hvordan der sikres en øget ubureaukratisk og omkostningseffektiv brug af sociale klausuler om praktikpladser i offentlige udbud jeg synes det er

fornuftig og pragmatisk aftale vi har lavet bredt med hinanden

det er forbudt at bruge sociale klausuler

at

flere og flere der indgår frivillige aftaler

på forskellige måder der er nogle kommuner som laver nogle aftaler direkte

samarbejde også med erhvervsskoler og det får de faktisk noget ud af

idé at arbejde med sociale klausuler

at udarbejde en vejledning i

er finde ud af hvordan regelsættet

undervisningsminister herre troels lund poulsen udsendte en vejledning sådan

vejledning kan man finde i dag man kan gå ind på udbudsportalen og man kan såmænd også gå ind på børne og undervisningsministeriets hjemmeside der ligger den vejledning

blevet afklaret juridisk

så kunne det være nyttigt at den viden blev udbredt sådan at flere fik mod på også

nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med henblik på at se hvordan man på en ubureaukratisk måde

det er selvfølgelig ikke med udgangspunkt i at man skal gøre noget der er ulovligt det er simpelt hen med udgangspunkt i at der er

mål om at hvis vi kan gå længere ad

det giver faktisk rigtige praktikpladser ude i virksomheder som byder på de offentlige opgaver det giver oven i købet også ordrer til virksomhederne i en krisetid når det offentlige investerer i opgaver så det er en plus plus situation hvis det skal siges på dansk jeg

ved sige en win win situation at arbejde med øget brug

at flere

hvordan det går jo

selvfølgelig skal det være sådan at når vi kigger på hele praktikpladssituationen og op til at vi her til foråret skal drøfte både med parterne og partierne hvordan vi kan lave en en egentlig uddannelsesgaranti skal vi jo bygge på den bedst mulige viden der er tilgængelig om

skaber praktikpladser nogle har spurgt til bonusordningen hvor en arbejdsgiver kan få op til halvfjerdstusind kroner

i bonus hvis man opretter en ekstra praktikplads

og de var rigtig rigtig glade for bonusordningen fordi den passer godt til nogle af

forhold til at udfylde den vekseluddannelsesopgave der ligger

og vi har jo en rigtig god formodning om at når vi med det her lovforslag øger antallet af skolepraktikpladser med

er blevet lavet i forhold til at øge skolepraktikydelsen

for mange unge vælger det fra så det er en samlet indsats for

attraktivt at vælge erhvervsuddannelsesvejen fordi vi har brug for langt flere inden for de her uddannelser og det ved virksomhederne godt

det også min oplevelse at der faktisk er stor interesse for hvordan vi løser den her opgave men samlet set vil

den meget meget brede kreds af partier som har bakket op og er gået konstruktivt ind i at lave den her praktikpladsaftale og jeg glæder mig til at vi tager bolden op igen til foråret og forhåbentlig i den samme gode og konstruktive ånd kan lave en langsigtet

er ministeren

ghettostrategien forpligter såvel kommuner

at samarbejde om at forbedre områdets miljø det betyder at hele den røde regering nu bakker op socialministeriet hvert år skal offentliggøre en ghettoliste

boligområderne på ghettolisten både er forpligtet til at

de problemramte områder og kommunen er sammen med boligselskabet forpligtet til at lave en indsatsplan for området her kan kommune og boligselskab

salg af almene boliger til for eksempel andelsboligforeninger og overskuddet fra salget kan bruges i en helhedsplan vi ved at flere ghettoområder har sukket efter disse muligheder

for eksempel salg af almene boliger boliger med mulighed for at bruge provenuet i helhedsplanen samt muligheden for at nedrive boligblokke den sidste indsatsplan blev underskrevet

og jeg glæder mig til i den kommende tid at se hvilke forskellige planer de forskellige ghettoområder har ligesom jeg glæder mig til at se hvor godt de forskellige planer virker denne boligaftale sikrer altså en bred enighed bag ghettostrategien

betyder samtidig at vi investerer mere i renoveringer af almene boliger her og nu på bekostning af årene

og beskæftigelsen her og nu men at effekten på beskæftigelsen er negativ fra to tusind og femten til to tusind og fem og tyve

flere penge til renoveringer i årene to tusind og tolv

der er en venteliste på renoveringer i landsbyggefonden der ved årets start var på omkring otte milliard

at venstre de konservative dansk folkeparti og de radikale med tilslutning fra liberal alliance

med den nye aftale fremrykkes fem milliard kroner af hele renoveringsrammen fra

til femten til i år to tusind og elleve den positive konsekvens er at vi hurtigere får klaret renoveringspuklen venstre er glad for at klare renoveringspuklen så hurtigt som muligt den negative konsekvens er dog at der ikke er meget tilbage til renoveringsbehov der opstår løbende

alt i alt støtter venstre forslaget om at fremrykke investeringer i renovering af almene boliger venstre er særlig tilfreds med at regeringen nu bakker op om ghettostrategien sluttelig er det værd at bemærke

høringssvar vi fik i går aftes

ministeren opmærksom på at ministeren allerede nu bryder med regeringens egne principper om god regeringsførelse

meget kort høringsfrist men det er jo blot

af renoveringsansøgninger på otte milliard kroner i landsbyggefonden spadeklare projekter der vil kunne give mange boligområder et tiltrængt løft og mange af beboerne et lille ekstra løft i livskvaliteten projekterne har desværre måttet vente med at komme i gang på grund af de lave investeringsrammer med fremskyndelsen af investeringsrammerne i landsbyggefonden kan hele ventelisten

det vil gøre en stor forskel i de almene boliger og det vil gøre en stor forskel for vækst og beskæftigelse i danmark alene denne del af regeringens kickstart vil styrke beskæftigelsen med to tusind mennesker i to tusind og tolv

samtidig er partierne i forligskredsen blevet enige om løbende at følge udviklingen i landsbyggefondens ventelister i fremtiden afslutningsvis vil jeg også blot konstatere at dette lovforslag hviler på en aftale med et bredt politisk flertal

med en lang række aftaler i forbindelse med finansloven hvilket i sig selv jo er glædeligt vi står altså med et lovforslag der giver vækst og beskæftigelse i danmark og bedre boliger i den

almene sektor to ting der betyder meget for danmark og

en afgørende prioritet for socialdemokraterne vi giver derfor naturligvis forslaget vores fulde opbakning

de udfordringer der var en af udfordringerne var at reducere

og gøre ghettoområderne attraktive boligområder så de dermed blev en integreret del

efter regeringsskiftet er partierne

enhedslisten enige om en fremrykning af midlerne fra landsbyggefonden midlerne skal bidrage til renoveringen af udsatte og nedslidte boligområder

støtte til fysiske forandringer der ligger endnu ikke en redegørelse for to tusind og ti

men som jeg har forstået på ministeren er den udarbejdelse i boligaftalen fra den ottende november to tusind og ti var der en aftale om en forlængelse af renoveringsrammen hvor nogle af midlerne blev øremærket til tilgængelighed som handicapordfører ser jeg også store udfordringer med tilgængeligheden heriblandt tilgængeligheden for kørestolsbrugere mennesker med nedsat funktionsevne med mere derfor stiller jeg også

mange bygninger skoler og universiteter butikker

mennesker med et handicap disse udfordringer vil jeg gerne arbejde for

samt boligordfører kan se det vigtige i at effektivisere dette område når man kickstarter ligesom man gør med hensyn til de fem milliard

holde øjnene åbne for at der fremadrettet

med mere falder de efterfølgende år dette kan medføre at man først trykker på speederen og

det har vi selvfølgelig også gjort opmærksom på i dansk folkeparti men

men vi har aftalt at vi mødes efterfølgende for at drøfte om der skulle være nogle problemstillinger der

skulle løses vi havde gerne set at nedrivningspuljen var fortsat på finansloven da den har vist sig at være udnyttet til fuld tilfredsstillelse og som vi har hørt i medierne er der også flere borgmestre der er triste over at

nedrivningspuljen og indsatspuljen har i to år hjulpet udkantskommuner til at få revet gamle rønner og

ser vi selvfølgelig positivt på fremrykningen

boligaftalen og da høringssvarene kom i går

og tryggere derfor hilser

og derfor også boligaftalen og det her lovforslag meget velkommen inden jeg slutter

en bemærkning til venstres ordfører som lagde meget vægt på det her ghettobegreb og ghettostrategien jeg ved ikke om om det her udtryk er et udtryk der har en selvstændig værdi for venstre

vores holdning som også er resten af regeringens holdning er at vi selvfølgelig skal arbejde videre med det her og

forligskredsen om hvad vi kan gøre med netop den her strategi for de udsatte boligområder

vi mener i udgangspunktet at kriterierne her hverken er konstruktive eller gør noget for det der er målet nemlig at få talt de her områder

ordføreren der er ingen korte

har sendt nye signaler om hvordan de ting skal tackles

fra boligaftalen som jeg mener at man skal medtænke her for eksempel det at der individuelt for for lejerne kan være mulighed for at frasige sig

synes at ens køkken er udmærket

beboerdemokrati

den almene boligsektor altså at tingene kører demokratisk men man har fået

overtrumfe beboerdemokratiet også om renoveringer det er

presset ned over beboerne i den almene sektor

huslejestørrelse

højt flag på beboerdemokratiet så alt i alt igangsætter det

i aften på dr en klokken tyve skulle der komme nogle af de værste eksempler så der er virkelig en opgave for

at der bliver produceret mere det er at mennesker går på arbejde og arbejder mere end de hidtil har gjort det er at virksomheder investerer i danmark frem for i udlandet det er at danske virksomheder ikke flytter til udlandet og investerer der det er at udenlandske virksomheder ikke undlader at investere i danmark når de

at man kan skabe vækst med en såkaldt kickstart

men pengene er jo landsbyggefondens og landsbyggefonden betragter vi som de almennyttige boligselskabers og derfor vil vi ikke have hånd og halsret over de penge og de almennyttige boligselskaber

af almene boliger der har et stort renoveringsbehov i nogle boligområder er lejlighederne så utidssvarende og nedslidte

vil områderne udvikle sig til udsatte boligområder

er det vigtigt at der ikke bliver skabt en ny renoveringspukkel og derfor ønskede det konservative folkeparti at øge renoveringspuljen for at være sikre på at hele renoveringspuljen bliver håndteret hurtigst muligt samtidig mener vi at vi står i en økonomisk situation

af høringssvaret fra boligselskabernes landsforening bekymrede for konsekvenserne af at renoveringsbeløbet

stod regeringen af her i den netop indgåede aftale har det konservative folkeparti lagt vægt på at forligskredsen bliver indkaldt til møde allerede i det tidlige forår for at få en status og drøfte udviklingen i renoveringslisten fra landsbyggefonden for med en renoveringsramme fra landsbyggefonden på en

til den almene boligsektor frem til valget socialdemokraterne og sf

må man stadig væk gerne kalde det et ghettoudspil at der skulle sættes en milliard kroner af til renoveringer af ghettoområderne men

i statslige midler det var ellers et klokkeklart løfte fra de to partier til beboerne de radikale løber også fra deres løfter om at øge puljen til renoveringer af de almennyttige boliger med tre milliard kroner fra landsbyggefonden et løfte som blev fremsat både skriftligt og mundtligt flere gange under valgkampen det konservative folkeparti håber derfor at regeringen vil være mere lydhør over for at øge renoveringspuljen

klaret hele renoveringspuklen på de otte milliard kroner og samtidig fastholdt den ordinære renoveringsramme

og jeg har forsøgt at medvirke så godt jeg kunne med at få

det synes jeg har været væsentligt og vi skal nok arbejde på at udvalget bliver så godt serviceret som overhovedet muligt det er en særlig situation

en enkelt bemærkning fra liberal alliance om at man ikke kan kickstarte jeg skal bare stilfærdigt gøre opmærksom på

lykketoft i spidsen at få kickstartet økonomien

mistet mange job under den tidligere borgerlige regering så jeg tror bare det må mane til lidt eftertanke her at det faktisk er lykkedes før og det er det vi forsøger at gøre efter

men jeg ser frem til et hurtigt udvalgsarbejde så landsbyggefonden kan komme i gang med at dele midlerne ud til boligafdelingerne derudover

nogen er i tvivl om det men lad mig nu alligevel læse op fra aftalen

enighed om at følge udviklingen i landsbyggefondens tilsagnsgivning med henblik på en løbende vurdering af fondens venteliste der udarbejdes en gang årligt en status til drøftelse mellem forligspartierne

tager vi det der ligger på selve puklen jo også stort set

som jeg tror venstres daværende statsminister kaldte spadeklart og det er det vi rykker frem

men det er klart at der er et stort renoveringsefterslæb i den almene sektor

at vores boliger bruger mere end fyrre procent af det samlede energiforbrug i danmark

det især er på renoveringssiden der er noget at komme efter så skal vi selvfølgelig

kvittere for den enighed der er vi løbende følger op på det og jeg skal nok sikre at redegørelsen og tallene kommer frem

til hvad det er for nogle begreber vi har tilsluttet os og der skal jeg bare understrege at regeringen har tilsluttet sig

som lå i forvejen det er klart at regeringen selvfølgelig respekterer aftalen

altså de radikale var med i aftalen sådan som det altid har været kutyme her i folketinget

en lang række andre eksempler på det tidligere regeringsskifte hvor andre partier ikke var med men

vi ønsker at foretage ændringer i aftalen og

er regeringen enig i det og lige præcis det

var med i aftalen på det er vigtigt at sige og det fremgår jo også af bilaget til aftalen og vi vil selvfølgelig drøfte

eventuelle ændringer med vores forligspartier

jeg har jo selv arbejdet inden almene boligområde i ti år og kender

selvfølgelig skal respektere det men måtte jeg ikke sige at

øverst oppe på en etage det drypper igennem og hvor alle dem

er ligeglade med at det drypper igennem vil derfor er det lidt nødvendigt at der er en enkelt musefældeklausul her jeg kender faktisk

men jeg kender ikke eksempler på større renoveringer hvor man har set at

bare gennemtrumfer det uden om beboerdemokratiet jeg har selv deltaget i en masse renoveringer

og har stor respekt for det beboerdemokrati der jo selv skal betale

tror bare det er vigtigt at der er den musefældeklausul for det kan ikke nytte noget at man kan stemme

imod nødvendige renoveneringer af for eksempel tagkonstruktioner tag og

at vi er nået et vigtigt skridt i regeringens kickststart som herre jan johansen sagde sagde er det fem tusind en hundrede nye arbejdspladser og det er altså vigtigt uanset hvad man mener

dag betaler understøttelse til foretager sig noget ganske fornuftigt og det

energirenoveret vores bygninger det trænger

så lad os da benytte de håndværkere som alligevel går og får understøttelse og ikke betaler så meget i skat fordi understøttelsen

til at lave noget ganske fornuftigt så jeg glæder mig til at få sat gang i det videre arbejde og tak for

er tilhænger af konkurrence fri konkurrence med ens regler for alle og derfor ser vi det som en ganske fornuftig lovændring det næste element

tidsfristerne i forslaget bygger jo på at forslaget var i høring tilbage i august og der har været nogle henvendelser

ikrafttræden og det vil jeg på venstres vegne sige

kigge nærmere på under udvalgsarbejdet

er det et forslag som den tidligere vk regering sendte i høring før sommer og venstre bakker naturligvis op om

som sagt helt på sin plads at de her museer får den for meget indbetalte lønsumsafgift tilbage

med tillæg af renter så sker der en ligestilling

kontrolregler for indkomstskat og moms

er positivt at skat får mulighed for at udstede de her påbud og pålægge daglige bøder for at sikre at

reglerne for udlevering af regnskabsmateriale til skat

vedrørende moms også overholdes

ligestilles kontrolreglerne for indkomstskat og moms og det er helt på sin plads så er det også meget meget positivt at der gøres en indsats for

den uregistrerede virksomhed

sikre at borgere og virksomheder betaler den skat og de afgifter som de skal

det positivt at forslaget vil modvirke at personer driver virksomhed uden en momsregistrering endelig er der afsnittet om pokerloven

det er godt at pokerloven bliver lempet så det nuværende krav om betaling dagen før deltagelse i en turnering bliver ændret så betaling for deltagelse kan ske på selve turneringsdagen på den måde kan vi

sikre at de lovlige pokerklubber bedre kan tiltrække spillere der ellers ville fristes til at spille i ulovlige klubber afsluttende kan jeg sige at det er en lang række positive tiltag

en gevinstgivende spilleautomat må man også godt sælge alkohol så der er lidt nogle misforhold

når det bliver sådan en rodebutik hvis man kan sige

ændringerne som jeg synes er positive

sådan at magasiner som bliver importeret uden for eu bliver pålagt moms blandt andet for at undgå at arbejdspladser flytter ud af landet og

os at få undersøgt i udvalgsbehandlingen og det

mange af dem er baseret på abonnementer og det er måske planlagt i år ud i fremtiden og der kan det være en udfordring for dem at de allerede den første januar to tusind og tolv

at det giver nogle store problemer

jeg vil også gerne vende tilbage til ændringen i reglerne

hasardspil i turneringsform altså pokerloven

poker samme dag som turneringen afholdes tidligere har

stemmer ja til det her skal forklare det over for

en hundrede og tres kroner i fortoldningsgebyr

siger vi

tilmelde sig spil på samme dag så man ikke kriminaliserer alle de her pokerfolk som

kan nå at tilmelde sig dagen inden så de fleste af forslagene her er ganske udmærkede

man implementerer det på den rigtige måde

en længere periode hvad gør man ved de solgte abonnementer som

bliver dyrere hvad med selve produktionen hvor man har indgået en aftale med et trykkeri for en periode hvad hvad med de reklamer der er

vi vil tage op under udvalgsbehandlingen og at vi prøver at se på

der er både principper i det og så er der også en masse praktik i det i forhold til hele magasindelen og hele forlagsdelen men ellers synes vi at det er et rigtig godt forslag

de ni og halvfems procent

jeg høre

hilser jeg velkommen og kan i den forbindelse også oplyse om at der vil komme et ændringsforslag vedrørende ikrafttrædelsen af dette lovforslag da folketinget ikke kan nå

vil jeg slå fast at forslaget

tilfælde hvor tidsskrifter sendes enkeltvis ind i eu til danske private abonnenter mange større udgivere af tidsskrifter fra lande uden for eu har enten europæiske udgaver der produceres inden for eu eller sender sender tidsskrifter samlet til ét sted

forslaget berører altså ikke disse tilfælde forslaget berører heller ikke salg af tidsskrifter fra lande uden for eu og

er derfor ikke grund til at frygte at forslaget vil påvirke tilgængeligheden af tidsskrifter fra lande uden for eu og derfor

en informationsmur

gennemfører lovforslaget en ligestilling af kontrolreglerne for indkomstskat og moms ligesom forslaget giver skat mulighed for at levere en større indsats mod uregistreret

som jeg indledte med at sige vil jeg takke for den generelt brede tilslutning som lovforslaget har mødt og jeg ser frem til en god og konstruktiv

ikke

man nu have indført en særlig kompensationsordning til fordel for de boligejere der ikke har kunnet drage fordel af en ordning som aldrig har udmøntet sig i et lovforslag i folketinget endsige nogen sinde er blevet gennemført det er i sig selv en ganske interessant tanke

ikke et flertal som den daværende regering var i stand til

må jeg i den forbindelse blot minde om at den daværende regerings parlamentariske grundlag nemlig dansk folkeparti var lodret imod den daværende vk regering havde ikke et flertal for den boligpakke som man foreslog så enkelt var det socialdemokraterne og sf fremlagde før valget også en boligpakke og opfordrede til en bred aftale men der var et afgørende punkt hvor vandene skiltes og det var på finansieringen sagen forholder sig jo sådan at venstre hverken før eller efter valget var parat til at indgå en aftale med os om en boligpakke fordi man ikke var enig i finansieringen meldingen var

at det ville man ikke hvis det betød stigninger i skatter og afgifter det fremgik blandt andet af udtalelser fra venstre som blev bragt

flere af de store aviser

lagde vi derefter til grund at venstre havde trukket sin støtte til pakken tilbage det betød at der ikke var noget

flertal i folketinget for forslaget vi måtte derfor konstatere at boligpakken ikke kunne blive til noget og det var på den baggrund vi udarbejdede regeringsgrundlaget situationen har sådan set ikke ændret sig det kan vi læse i beslutningsforslaget

på det offentlige forbrug pakken må ikke finansieres via højere skatter og afgifter i andre dele af skattesystemet

med andre ord venstre og konservative vil ikke finansiere deres kompensationsordninger via skatterne men ved at skære ned andre steder det kan vi regeringen ikke

hvad er det så for en kompensationsordning venstre og konservative foreslår det er en ordning der går ud på at give skattelettelser til boligejere som i perioden tyvende august til tredivete oktober to tusind og elleve købte henholdsvis overtog deres bolig det står ikke alt for klart hvad det egentlig er for en kreds af boligejere man sigter på hvis vi sammenligner hvad der står i selve forslaget og i bemærkningerne hvad nu hvis man købte et hus i juli måned og fik nøglen udleveret den enogtyvende august så kan man få fritagelse for ejendomsværdiskat og grundskyld men ikke for tinglysningsafgift men hvorfor skal man egentlig have den fritagelse

købt huset på de betingelser der gjaldt i juli

eller meningen er måske at man skal have både købt og overtaget huset i den angivne periode under alle omstændigheder

vil jeg slå fast at løbet er kørt nu der var ikke enighed om en boligpakke og regeringen er nu kommet videre og har fremsat et

passende og nødvendige for en kickstart af dansk økonomi her indgår ikke en boligpakke af de grunde jeg har nævnt og regeringen kan derfor ikke støtte

finansiere

forslag jeg

boligmarkedet

valget når

en kompensationsordning for en pakke der aldrig

det

trods utallige opfordringer og udstrakte hænder fra s og

ville partiet ikke samarbejde venstre ville ikke indgå et nationalt kompromis om en boligpakke og med det her forslag har venstres formand snart indtaget alle tænkelige standpunkter om en boligpakke da socialdemokraterne og sf før folketingsvalgkampen blev skudt i gang foreslog en boligpakke

venstres formand om vi skulle lave et nationalt kompromis var herre lars løkke rasmussens svar et klokkeklart nej og venstres formand havde endda ikke evnen til at få opbakning for sin boligpakke blandt de højreorienterede partier inden folketingsvalget hverken liberal alliance eller dansk folkeparti støttede forslaget fra den daværende højreorienterede regering

at partiet ikke ville støtte en boligpakke hvis den skulle finansieres af øgede skatter og afgifter venstre har hele tiden syntes at

at skabe tryghed for boligejerne da vi i regeringsgrundlaget har fundet det nødvendigt at hæve skatter og afgifter er det logisk at socialdemokraterne har lagt til grund at venstre ikke støttede en boligpakke venstre hev med andre ord tæppet væk under sin egen boligpakke og da venstre ikke havde viljen til at indgå et nationalt kompromis om en boligpakke som skulle finansieres af øgede skatter og afgifter har regeringen derfor valgt at prioritere anderledes vi sætter gang i dansk økonomi med en kickstart som også kommer boligmarkedet til gode en kickstart der øger beskæftigelsen med ni tusind lønmodtagere i to

tolvtusind lønmodtagere i to tusind og tretten

får en bedre privatøkonomi løbes boligsalget også i gang og samtidig

holder regeringen boligskatten og rentefradraget i ro

jeg konstatere at al begyndelse er svær også for venstre og konservative i partiernes nye rolle som opposition

at fortsætte valgkampen i de næste fire år frem for at vise vælgerne at partierne er mandater der arbejder for at skabe resultater

er partierne så forhippede på at opretholde valgkampretorikken at de har fremsat et sjusket beslutningsforslag det er for det første uklart hvilken kreds af ejerboliger der skal være omfattet af kompensationsordningen omfatter begrebet ejerbolig for eksempel sommerhuse og fritidsboliger

vil det i en konkret bolighandel være sådan at købstidspunktet overtagelsestidspunktet

formuleringen ved køb af ejerbolig når de bruger formuleringen ejerboliger der er blevet overtaget

forekommer det særdeles uklart hvilke hushandler der skal omfattes af skatte og afgiftsfritagelserne og dermed den foreslåede kompensationsordning ud over at venstres formand selv har trukket tæppet væk under forslaget ved at afvise finansieringen

har partierne formuleret et uklart og sjuskede forslag det må siges at være

så til finansieringen eller skal vi sige mangelen på samme den tidligere højreorienterede regering efterlod en regning til danskerne i form af et kæmpe milliardunderskud på de offentlige finanser

stor udfordring at rydde op efter vkos økonomiske kaos men vi gør det skridt for skridt ud fra den grundlæggende præmis at nye initiativer og ny politik først gennemføres

er fundet en sikker finansiering finansieringen af venstre og konservatives forslag er alt andet end sikker for det første har partierne end ikke gjort sig den ulejlighed at fortælle hvad forslaget

og for det andet vil partierne finansiere det ved at skære ned i det offentlige forbrug det er upræcist det er uansvarligt og det lægger socialdemokraterne selvfølgelig ikke stemmer til venstre og konservative skylder danskerne at fortælle

skal skæres ned hvem der skal fyres og hvor de vil indføre øget brugerbetaling socialdemokrater kan

s

var

boligpakke

kroner på grundforskning så ville vi måske have et teknologisk forspring når vi engang får gang i hjulene og mere gang i verdenshandelen der er mange gode muligheder men alligevel vælger de nuværende og de tidligere regeringspartier at

en ordning som stort set samtlige økonomer siger er en dårlig idé

så bare kompensationen af ordningen som folk skal have i stedet for

en kompensation af en ordning man aldrig har haft for mig giver det ganske enkelt ikke mening at man giver kompensation for noget folk er stillet i udsigt hvis man kigger på den lange række af løftebrud som den nuværende regering har gjort

i udsigt så rent principielt synes vi ikke det giver mening

jeg håber det på et tidspunkt går op for de store partier at de har sat hinanden

få en realitetsdrøftelse af hvad der skaber langtidsholdbar vækst i danmark i stedet for den her diskussion jeg synes efterhånden det er ved at være pinligt at man fortsat holder gang i denne mudderkastning om hvem der har ansvaret for at boligpakken ikke bliver til noget

ordningen aldrig bliver til noget

på grund

det ville have langt mere effekt hvis man søsætte andre initiativer derudover

modstandere af boligpakken og der var dermed ikke et grundlag for v og ks forslag forslaget fra s og sf er nemlig væsensforskelligt fra det

lagt frem og det skyldes blandt andet den store del af finansieringen hvor s og sfs boligpakke var finansieret på en helt anden måde

blandt andet også forslaget her i dag b otte lægger op til at

ikke ville lave en aftale med den regering der nu sidder

inden valgkampen og under valgkampen

en diskussion af det her men gang på gang blev det hældt ned ad brættet fra borgerlig side derfor synes jeg også at det er lidt absurd at vi i dag står og diskuterer et forslag som den daværende regering

skete som sagt ikke jeg vil ikke

detaljer med det for jeg synes det siger sig selv at det virker som et meget mærkværdigt

boligpakke og

lysende klart er

her løfte

de sig udslag i stigende priser på de boliger der skal sælges til skade for boligkøberne boligkøberne ville ikke have fået og kan ikke få nogen fordel

vi er i øvrigt hvis det endelig skulle have været lodret imod at give boligejerne endnu en skattelettelse oven

utallige mange skattelettelser

da de havde magten man skal hele tiden huske at mens

at den tidligere regering sammen med dansk folkeparti har stjålet milliarder fra landsbyggefonden det er sådan en indgroet

set meget godt at vide at klassesynet på ingen måde er forsvundet i det danske politiske

det er stadig væk sådan at ejendomsretten er vigtigere

noget andet selv om det

i høj grad går ud over dem der

en del af en boligboble der lige pludselig

og det kunne vi godt tænke os i nogle tilfælde hvor det jo så

den boligpakke man kommer med

et rigere samfund vi tror ikke på at

rige hverken ved offentligt forbrug som den røde regeringen tror eller ved privatforbrug som vk regeringen troede vi tror at

bliver rigere af at producere mere

er den vamle populisme som lå bag det her jeg er ikke sikker på at nogen af de to

blokke i dansk politik overhovedet troede på at det her ville skabe vækst i samfundet

bange for at det ville give stemmer til den modsatte blok hvis den modsatte blok stod alene med forslaget derfor dette kapløb om at være først det tredje forhold

selve indholdet i det beslutningsforslag vi drøfter her i dag nemlig at vælgerne på en

en ret til at blive kompenseret for valgløfter der ikke gennemføres i liberal alliance tør vi slet ikke tænke på alle de omkostninger det ville påføre skatteyderne hvis alle de løfter som politikere

kompenseres for deres ikkegennemførelse

synes vi at det her er et ret tåbeligt forslag

at vi alligevel stemmer for det

er at liberal alliance går ind for et lavere skattetryk og det her forslag vil sænke skattetrykket for danskerne det er nemlig finansieret ved besparelser

offentlige udgifter og dermed kan man få en reel skattelettelse om end en meget minimal men dog en reel skattelettelse ud af det og liberal alliance går ind for skattelettelser vi er imod alle de begrundelser som vk har haft for det her

imod alle de begrundelser som socialdemokratiet

havde for at fremlægge et lignende forslag i valgkampen vi har vores egen begrundelse nemlig at vi går ind

gået i stå liggetiderne for husene er kolossalt lange

familier kommer i klemme fordi de ikke får solgt deres huse og derfor gjorde vi det at vi arbejdede gennem længere tid med et oplæg holdbar vækst

vi lancerede noget af

betød at vi gav boligejerne mulighed for hurtigere at kunne få solgt deres hus ved hjælp af nogle skattebegunstigelsestiltag det sprang s og sf så med på og det fint og godt og det

det var klokkeklart sådan at det der var opfattelsen i det danske samfund hos husejere hos huskøbere var at der var massivt flertal bag k og vs ideer om at der skulle være nogle skattemæssige incitamenter til at få gang i boligsalget s og sf

som v og k foreslog den tyvende august og som v og k også foreslår i dag i folketingssalen derfor handler anden del af

været vidne til noget lignende

er noget fundamentalt i forhold til forbrugernes disponering af deres privatøkonomi det er fundamentalt i forhold til at her var der fire partier

ville have et flertal efter valget og som sammen var enige om at der var brug for nogle tiltag boligområdet

alligevel oplever man at s og sf

og det giver mistillid til hele vores demokrati derfor er en vigtig del af

til det politiske system

alt andet lige rette op på det misforhold at nogle politikere er løbet skrigende bort fra de løfter de selv

vil betyde at der kan blive genskabt en tillid til vores politiske system og derfor er det essentielt at beslutningsforslaget her

normalt aldrig fra lukkede møder jeg har ikke gjort det i de sytten år jeg

men man kan være et skarn hvis man

refererer fra møder man ikke har deltaget i møder der aldrig

lige efter valget blev det her emne berørt

folkeparti om hvordan man fik opfyldt det ønske og det løfte som s og sf gav den danske befolkning den tyvende august og det er altså et tillidsbrud af store store dimensioner

med den nuværende statsminister

men aftenen før havde hun jo sagt noget andet

men den holdning gælder så desværre bare

i forhold til de klare løfter fra socialdemokratiet var også den daværende politiske ordfører klar i mælet herre henrik sass larsen udtalte den otteogtyvende august i jyllands posten at socialdemokratiet ville stemme for en boligpakke uanset hvem der

valget ja vi stemmer for det her uanset hvem

når man ser på kronologien som vi også

statsministeren sagde den syttende september hvor hun var kongelige undersøger der er to ting der bliver til noget den ene er hjælpepakken til boligmarkedet den anden er betalingsringen

her i salen i oktober var boligpakken også et varmt tema og her kunne man

så forstå at det var venstre der blokerede for en aftale

gode kollegaer i det konservative folkeparti

indkaldt til forhandlinger alligevel har

boligkøbere der i tillid til udtalelsen fra blandt andet den nuværende statsminister har handlet bolig i berettiget forventning om at der ville komme en boligpakke som fritog dem for tinglysningsafgift og boligskatter i to tusind og elleve

statsministeren har sagt at det er venstre der blokerer for at regeringen fremsætter lovforslag om boligpakken fordi statsministeren tror at venstre vil være imod men vi kan jo i venstre altså ikke forholde os til socialdemokratiet

kan forholde os til jeg tror derfor at statsministeren har glemt noget når hun siger at det er venstre der blokerer for s og sfs boligpakke for det er jo ikke venstre men det radikale venstre der blokerer for s og sfs boligpakke og det har vi også fået bekræftet under debatten i dag

den radikale skatteordfører det radikale venstre er imod en boligpakke det var

det er det radikale venstre der blokerer for at s og sf kan indfri deres løfter jeg ved ikke om det er regeringens forsigtighedsprincip der nu udvides således at regeringen ikke tør fremsætte forslag hvis regeringen tvivler på om venstre vil støtte forslagene

vil jeg gerne give hele regeringen et tilbud regeringen behøver ikke at undlade at fremsætte forslag fordi regeringen tror at vi i venstre ikke vil støtte forslagene vi laver meget gerne en liste over forslag som venstre ikke kan støtte

det er en besynderlig

jeg må så her til sidst også lige slå en ting fast i forhold til det indlæg som den socialdemokratiske ordfører

at venstre skulle have begået løftebrud i forbindelse med skattereformen fra to tusind og syv jeg ved godt at ordføreren ynder at påstå det men faktum er og det ved ordføreren jo godt

stigende boligskatter for en

er ingen boligejere der er blevet stillet ringere med skattereformen fra to tusind og ni det er et faktum og at påstå andet er at tale mod bedre vidende men det har vi jo desværre oplevet

det står i hvert fald lysende klart at de løfter som også er givet efter valgkampen hvor det jo fra starten har været klart

hele tiden

at der bliver en boligpakke og

ændret et komma i meldingerne fra venstre siden statsministeren

kongelig undersøger den syttende september siger at der bliver en boligpakke virkeligheden er at det eneste der har ændret sig er at s og sf har været i et tårn med det radikale venstre og det radikale venstre er imod ordningen så det er det radikale venstre der blokerer for at

vi synes at de borgere der i berettiget forventning til de meldinger som vi som politikere er kommet med

ved boligpakken vi har fremsat det forslag vi her behandler for det skal indfri de forventninger som boligkøbere med rette har haft siden præsentationen af forslaget den tyvende august og indtil den tredje oktober hvor regeringen endegyldigt fjernede sin støtte til forslaget vi ærgrer os over at

ikke kunne være bred opbakning fra de partier der ellers tidligere har ytret sig positivt i forhold til

jo så forklare hvorfor det man går til valg på ikke

det er altså helt uacceptabelt og utilstedeligt at påstå at det er venstre og konservative

som den her regering ønsker og det står til hver en tid en siddende regering

det er sket der er tale om et eklatant løftebrud og det tør man simpelt hen ikke stå ved i dag det er pinligt men så er det budskab jo endnu en gang slået fast

der

ordføreren

jeg synes